på arbejdstilsynet og vel fyrer op imod en femtedel af de ansatte kan det komme til at vende mod sig selv for

det betyder at der kommer færre færre besøg på arbejdspladserne det betyder at vi får afsløret færre overtrædelser det betyder alt andet lige at vi får flere ulykker flere dødsulykker

det miks af at ændre på arbejdstilsynets

skære hårdt samtidig frygter jeg vil komme til at betyde rigtig rigtig meget og i den forkerte retning det samme gælder når

hæve bøderne der skal meget meget større bøder til inden for arbejdsmiljøet for at arbejdsgiveren reagerer det skal være sådan at det ikke kan betale sig at overtræde arbejdsmiljøloven det kan det ofte i dag fordi udgifterne til

få grejet i orden stilladserne i orden og alle de andre ting er store og bøderne er små vi har i enhedslisten

aldrig nogen sinde

altså hvis de påfører andre mennesker alvorlig skade eller direkte slår dem ihjel i andre dele af lovgivningen er vi meget meget skrappe

så er der klar afregning

tale om drab

jo vigtigt at vi også overfører det til arbejdsmiljøet

arbejdsgivere der igen og igen og igen overtræder lovgivningen og igen og igen og igen udsætter mennesker for

skader på deres helbred og i værste tilfælde

vi har lige haft en lang debat i

det viste sig at arbejdstilsynet henlagde en række

ikke nok det burde være sådan

skal han også straffes for det når en arbejdsgiver flere gange

frihedsberøvelse er en mild straf vi kunne godt tænke os

at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø på deres egen arbejdsplads bør

den slags overtrædelser derfor vil jeg gerne opfordre til at vi ikke nøjes med de her relativt små ændringer men også i det nye år får en mulighed for grundlæggende at få diskuteret hvordan arbejdsmiljøloven fungerer i danmark det er simpelt hen skammeligt at have et område hvor nogle

ikke bliver straffet hårdere og vi ikke har et bedre forebyggende arbejde det er jo dybest set det der er det vigtigste

heldigvis er det ikke alle arbejdsgivere der er dårlige til det med arbejdsmiljø men der findes en gruppe på

til femten tyve procent i danmark som i den grad sløser med det og desværre er der en stor stor parallelitet mellem de firmaer der prøver at snyde i skat

udøver social dumping og

vi vil stemme for forslaget men synes bestemt at der ikke just er ruttet med forbedringer i arbejdsmiljøet

så anmoder jeg alle der er til stede om at stemme der skal helst være styr på clearingerne

det er ikke i orden det er simpelt hen ikke i orden at man ikke er på plads når der skal stemmes der

mener vi at skattevæsenet burde kunne kontrollere skattesnyd uden at træde ind i folks private haver

som det ligger og vi har i

at stemme for lovforslaget for at være på borgernes side i forhold til om skattevæsenet bare

burde kunne gå ind i de almindelige skatteregistre og kontrollere om

virksomheden betaler skat og så videre

mod social dumping men også borgernes retssikkerhed

om vi ville stemme ja eller nej og vi stemmer altså ja til det her

lovforslag fordi vi synes det er for meget at skattevæsenet bare kan gå ind

de mest positive fortalere for at afskaffe det her nemlig cepos jurister anerkendte at det

borgernes retssikkerhed kan de radikales ordfører anerkende de to argumenter

en lidt ejendommelig argumentation for at afskaffe noget man selv har

så mener vi der må være en begrundet mistanke

kompromisforslag for at forene kampen mod social dumping men også forsvaret for det vi synes er fornuftige retsprincipper

nu skal have det eneste lovforslag efter vi har haft en valgkamp

det er den eneste afstemning

så handler om at forringe skats mulighed for at kontrollere

for det med dansk folkeparti og nu også de radikale kan

det er dog paradoksalt hvor lidt sammenhæng der er mellem den diskussion vi havde i valgkampen særlig med dansk folkeparti

handler om at kontrollere professionelt byggeri kontrollere

om der er styr på skattepapirerne

skat mulighed for at kontrollere at

nu kan man så forstå på de radikale at det så også handler om borgernes retssikkerhed og grundlæggende retsprincipper

den diskussion har vi haft til fulde

en mærkbar og tydelig effekt på at bekæmpe sort arbejde

set er fuldstændig i orden derfor synes jeg bare det er paradoksalt i en tid hvor vi

den valgkamp handlede om i en tid hvor vi har diskuteret det pres der er på det danske arbejdsmarked og på danske lønmodtagere

når man nu stækker skats kontrolmuligheder

rammer det selvfølgelig de arbejdere der bliver udkonkurreret af andre der arbejder på dårligere vilkår og arbejder sort og det rammer selvfølgelig fuldstændig de små håndværksmestre som bliver udkonkurreret af nogle

set er fuldstændig ligeglade med om man

at det her for mig at se

den grundlæggende diskussion vi har haft om indsatsen mod social dumping og jeg er da ked af og

over og bitter over at vi nu står i en situation hvor vi har et så stort flertal i folketinget

det er jo et klokkeklart og nu siger jeg det bare som det er løftebrud

de seneste år og det de sagde i valgkampen

for

så

snak og alt det positive

jo nu vi skal stemme og det her lovforslag ændrer

de mennesker der bliver udkonkurreret

noget

den indflydelse som man måtte kunne forvente af den borgerlige sides største parti

fast i de grundlæggende principper jeg har haft

giver myndighederne ret til at gå ind på en grund

privatlivets fred alvorligt så lad nu være med at komme med det der uvederhæftige

for ministre og for folketingsmedlemmer på samme måde som det er en uskik at vi selv vedtager vores løn vores pension

på den måde at statsministeren skulle have mulighed for hvis han for eksempel havde besøg af et udenlandsk statsoverhoved at overnatte på marienborg forud for en joggetur om morgenen med efterfølgende møde

langt mere vidtgående og åbnede op for private selskaber

det som man sagde var årsagen

skulle være skattefrit men hvis statsministeren eller andre ministre brugte

af deres arbejdsgivere

det blev stemt ned under andenbehandlingen så nu står vi tilbage med et lovforslag

altså giver den her fulde skattefritagelse for privat brug af marienborg

at jeg og og enhedslisten opfordrer til at stemme det ned måske

frem for at lave særlove for ministre og politikere

hvor smålige danske myndigheder kan være over for ikke socialt udsatte det kan være en arbejdsløs der glemmer at møde på et jobcenter det kan være en hjemløs

har gæld til det offentlige så synes jeg egentlig det er småligt at mene at statsministeren skal betale det samme i skat og have de samme regler for den slags goder som andre danskere

fornøjelige og festlige stunder på marienborg

fik en lempeligere indfasning

inden andenbehandlingen er der jo så sket det at man

haft en telefonsamtale med en

kommissionen som er kommet frem til at man

godkende det her loft fordi det skulle være ulovlig statsstøtte til fordel for de små elbiler stik imod den vurdering som

egne embedsmænd i skatteministeriet

at vores indstilling til det samlede lovforslag har ændret sig fordi man

ændret grundlæggende på lovforslaget

fra et ja til et nej det skyldes jo bla at det

statsstøtte at man vælger at sætte det her loft ind

være statsstøtte når vi snakker om registreringsafgiften hvor der

på bilområdet hvis man accepterer det her og det synes vi ganske enkelt ikke

en principiel sag fordi vi

eu blander sig i alt for mange ting i forvejen

ikke ønskede mere eu nu vælger et spinkelt flertal i folketinget så at gå

vi synes altså at der er behov for at man på et tidspunkt og det kunne meget vel være nu tager et opgør med eus blanden sig i alt også på områder

vi ikke har givet suveræniteten videre til eu

afslutningsvis skal jeg sige at vi

have stemt ja fordi lovforslaget udmøntede den aftale vi var en del af

gjort ved at dispensere fra planloven så man kan indkvartere

indkalde boligforligskredsen

mennesker i samme værelse i et ubegrænset antal måneder eller år

det er måde at sikre

som ikke konsekvent er midlertidig når

vi håndterer den her opgave vi kan ikke sætte traumatiserede familier ind

alvor som opgaven faktisk kræver det er mennesker familier og børn der kommer

og hvor længe vi kan opgive alle de rammer som vi normalt sætter for os og for hvordan vi behandler mennesker

synes det

mennesker som er i nød mennesker som har det svært

at min datter netop har fået brev om at hun

efterskole og det er vi rigtig glade for hjemme hos os

for god ordens skyld de bor altså fire fire personer på et værelse og det synes de er rigtig rigtig fint

ikke hvorfor eksempelvis fire

der er nogen der forventer at de skal have luksusforhold i danmark det gør jeg heller ikke

så fint hvis regeringen havde ønsket at sætte sig ned og være sammen på tværs af folketinget og

handler på ingen måde om mistillid til kommunerne det handler faktisk om at

og i øvrigt overlod det til civilsamfundet og virksomhederne

det jeg havde ønsket nemlig at vi fik en reel forhandling debat samtale om det her i folketinget så vi kunne sætte nogle ordentlige rammer og det kunne sagtens betyde at flere skulle dele værelse men på en måde

være blinde for at opgaven med at skaffe boliger til flygtninge selvfølgelig er blevet markant sværere af at regeringen har indført den såkaldte integrationsydelse og når jeg siger den såkaldte integrationsydelse

absolut intet har med integration at gøre tværtimod

når man isolerer mennesker i fattigdom jeg synes at ordet fattigdomsydelse ville være langt mere præcist men som sagt er der ikke nogen tvivl om at opgaven med at skaffe boliger til flygtninge selvfølgelig bliver markant sværere for kommunerne når man placerer dem i en økonomisk situation som er så trang

at finde en husleje som kan betales på så lille et

kommunerne står i en ekstraordinær situation og jeg ville som sagt

for at få integrationen til at fungere frem for

at tørre opgaven af på kommunerne når vi ikke kan støtte det her forslag

skyldes det det som jeg synes fru sofie carsten nielsen også påpegede så fint nemlig at man jo absolut ingen grænser har for denne midlertidighed og dermed er

at midlertidigheden bliver mere eller mindre permanent der er ikke nogen øvre grænse for hvor længe mennesker kan bo i

begrænsning af hvor mange der kan bo på ét værelse

holdbart privatliv er afgørende for alle mennesker tror jeg og hvis vi ønsker at de flygtninge som kommer hertil skal have en god start og skal blive en del af det danske samfund

selvfølgelig også sørge for at de boligforhold der er for flygtninge er

skaber den ro og stabilitet som vi alle sammen har brug for og som flygtninge der jo som oftest har levet

i meget lang tid i allerhøjeste grad har brug for så stillede radikale

sf alternativet og enhedslisten faktisk et ændringsforslag

så er det en midlertidig situation altså

har mere tid til at få en ordentlig lovbehandling

faktisk ikke man tager integrationsopgaven alvorligt med det her lovforslag og det synes jeg er et stort problem

når nu vi taler om det her med at lytte til

vi har ikke boliger som kan betales med så lave ydelser tænk hvor ville det være dejligt

og at

erfaringer med den såkaldte starthjælp fra nullerne resultatet var entydigt ganske få kom i arbejde og langt de fleste blev bare fattigere hvad sker der når mennesker bliver fattigere de isoleres de skubbes væk fra samfundet antallet af børn der voksede op i fattigdom eksploderede i den periode det er dumt

kommunerne under et voldsomt kryds og prioriteringspres det vil utvivlsomt tvinge mange kommuner kommunalpolitikere og kommunalt ansatte til at søge grænserne for hvad de selv synes er anstændigt

vi synes at regeringen og aftalepartierne fralægger sig ansvaret

hos kommunerne og det synes vi ikke er i orden jeg tror også vi kommer til at se en situation hvor

vil være almindelig praksis i en anden kommune og det vil derfor variere meget voldsomt hvad det er for nogle rettigheder man har når man er flygtning

vi synes at vi i løbet af behandlingen af det her lovforslag har forsøgt at få svar på hvad er en vejledende støjgrænse som kan gælde for flygtningeboliger og hvor mange mennesker er det der må bo på samme værelse og på hvor mange kvadratmeter og jeg har stadig væk svært ved at forstå at vi ikke

kan sætte nogle vejledende rammer for hvad det er der

kunne give vores flygtninge en værdig bolig

imod det her lovforslag vi synes simpelt hen ikke

folk der får asyl er steget over de sidste mange år

set allerede da jeg sad derude

de har en opgave med at finde permanente boliger

det anerkender vi sådan set også men hvorfor er

boliger men det har den her regering gjort sværere og sværere sværere for kommunerne

socialdemokraterne virkelig vil hjælpe kommunerne

permanente boliger jo sådan set

men de boliger er

til unge eller til enlige mødre eller fædre

bygge billige boliger at der skulle komme flere permanente boliger til flygtninge så bevar billigboligloven

aktiv lovgivning for at sikre flere billige boliger rundtomkring i kommunerne

som faktisk også er minister for boliglovgivning

heldigvis en stor del af

det vil hjælpe kommunerne

halverer menneskers levegrundlag

halveret deres ydelser

man også lader dem vokse op i fattigdom det synes jeg er slemt nok men det gør det altså sværere for kommunerne så hvis man virkelig vil lette presset for kommunerne så drop fattigdomsydelserne så de har råd til at betale en bolig

hjælpe kommunerne så drop fattigdomsydelserne

selvlysende bænke eller hvad det er der er det evige argument

er i modtageklasser eller i den lokale børnehave

sværere for kommunerne så vil man lette presset på kommunerne

svaret er ikke at lade mennesker

og byg flere billige boliger så vil vi lette presset på kommunerne

billige boliger end at lade flygtninge flytte ind på et fælles værelse med støjværdier vi ikke byder nogen andre mennesker det er fordi jeg synes det er bedre at

råd til at betale en bolig i stedet at halvere deres levegrundlag så de skal vokse op i fattigdom sådan kan man også hjælpe kommunerne venstre har måske én måde at hjælpe kommunerne på kommunerne kommer og beder om hjælp fordi

det vil lette presset fordi det vil være meget lettere for kommunerne at finde permanente boliger til flygtninge

på hvad der kunne lette presset på kommunerne og ingen af dem handler om at lade mennesker der er flygtet fra krig flytte ind på steder hvor der er støjværdier som ingen af os

i den forbindelse sige at det det der jo er det væsentlige her

er at kommunerne får nogle bedre redskaber til netop midlertidigt at boligplacere de flygtninge der kommer ud så man efterfølgende kan finde en

permanent løsning på boligsituationen men der er så mange kommuner der

presset med hensyn til det antal flygtninge

det er det der ligger i lovforslaget

udtale sig

det er jo en del af finansloven for to tusind og seksten og det er velkendt det er vi nogle der er

har regeringen også besluttet

fjerne en række af de bevillinger til ulandsområdet der var en del af finansloven for to tusind og femten

speciel måde at

at når man har en finanslov og der er givet tilsagn til en række

det kom meget bag på os da det gik op for os at man ville sløjfe for

milliard kroner i to tusind og femten af det der allerede var på finansloven for to tusind og femten

set var så interessant

vi besluttede at udarbejde det her beslutningsforslag hvor vi om jeg så må sige tilbagefører en

således at vi i to tusind og femten kommer til at ligge på

folkeparti har stået ved

og at man ved at undlade at stemme sørger for at det her beslutningsforslag bliver

at man står ved det man har sagt

og derfor synes jeg det er tilfredsstillende

vil vedtage det her beslutningsforslag om lidt men jeg

set godt tænke mig at

er det ikke normalt at ministre skal være her når et forslag der

i folketingssalen justitsministeren omfavner embedsmændene i

er det lidt småt med hvad der er

her håndteres vil man indkalde til forhandlinger med

folketinget har krav på at få at vide

i sig selv skandaløse og to tusind og femten besparelserne ikke mindre skandaløse

så tilfredse med at det tilsyneladende lykkes at få tilbageført en del af den besparelse der er gennemført af regeringen alene

hjælper på at få rettet lidt op på den skandaløse fejl som regeringen har lavet her

en helt bevidst handling jeg var selv ovre at høre statsministerens tale i fn og han fortalte hvor vigtigt det var

ude i verden så verdens fattigste mennesker kunne få en ordentlig udvikling så de der hvor de boede kunne få et godt liv og ikke måtte flygte fra kriser og sygdom og dårlig udvikling og sult

der gik tyve timer så kom han hjem og så fremlagde han dødsliste nummer en den liste som skar den første runde de to

to tusind og seksten og der gik ikke andet end godt og vel en en halv måned så kom der

med endnu en besparelse på cirka en milliard kroner det vil sige vi begynder at nærme os de fem milliard

gjorde regeringen det at de administrativt

at skære ned på to tusind og femten budgettet aftaler der var indgået godt nok mundtligt tilsagn der var givet godt nok mundtligt løber man fra det er helt uanstændigt

aldrig være sket hvis det var erhvervslivet

enhver regering ville have skammet sig over at gøre som den nuværende regering gør over for de mennesker i verden der ikke kan forsvare sig selv som ikke kan tage til genmæle over for en regering der gør den slags ting

noget af det mest ynkelige synes jeg er at regeringen

hvad er det for et sprog det er et ansvarsforflygtigende sprog hvorfor siger i

i afgiftsbesparelser på dyre biler når man kan give millioner i skattebesparelser på dyre villaer når man kan lette arveafgiften for landets bedre stillede så er det et bevidst politisk valg at sige nej

politisk valg stå dog ved jeres beslutninger i stedet for med det der forflygtigende sprog at sige nej det er vi nødt til og så videre

ikke nødt til det er et valg et politisk valg i har besluttet at spare på verdens fattigste

gerne benytte enhver lejlighed indtil i kommer på bedre tanker til at gøre folk opmærksomme på hvad det er

spare helt så meget som der var planlagt

procent for to tusind og seksten igennem men det lykkedes

hvor meget vi giver

procent af bruttonationalindkomsten under nul

at formanden for fns generalforsamling krummer tæer

vi var en af sværvægterne i udviklingsbistanden i verden han er valgt til

at gennemføre nogle af de mest visionære mål der nogen sinde er sat i fn de sytten bæredygtighedsmål og så skal han se sit eget land på den her måde smadre dansk udviklingsbistand så vi kommer ned i letvægtsklassen

og jeg håber at vi snart kan få ændret

det værste ved besparelserne

bliver ordentlige forhold for flygtninge i nærområderne

for eksempel libanon

jeg så sidste år i jordan hvordan flygtningene fik halveret deres daglige bidrag og det er meget meget lille i forvejen de familier kan ikke få

det værste ved besparelserne er også at man på

den strategiske indsats den indsats der skal sørge for skoler sundhedssystemer og god regeringsførelse og skal forebygge konflikter og kriser i de mest udsatte områder i verden

sker der det at der bliver flere mennesker på flugt mennesker vil gerne give deres familie et ordentligt liv og hvis der er sult hvis der er sygdom hvis der ingen skolegang

så prøver man at finde andre steder hen det vil sige at regeringen adresserer ikke flygtningeproblemet

det er dumt ufattelig dumt

kommer ud til dette vigtige forebyggende arbejde

en invitation fra ministeren til at finde ud af hvordan vi skal fordele de her penge for vi har jo lidt småtravlt må jeg nok sige der er ikke andet end ti dage tilbage af det her år

endnu en gang tak til konservative for at stå fast

det her vigtige spørgsmål jeg håber at det kan være en start

fra dem som overhovedet ingenting har og give til dem som har men jeg tvivler nu på

med det her citat jeg tror han har ment at dem som har næstekærlighed dem som har empati

skal få endnu mere af det de har nemlig empati og kærlighed og dem som ingenting har dem som absolut vil tage alt hvad de fattige har

så vidt citatet fra det nye testamente

rigtig rigtig glad for at sf er kommet med dette beslutningsforslag

i det mindste for to tusind og femten gør at dem som

kan få de penge igen som de havde regnet med det har været en fuldstændig katastrofe for de mennesker som stod på finansloven

ting som de havde lovet ude i den tredje verden den anden del af verden

beslutningsforslaget det vil jeg takke mange gange for

sagde at de vil undlade at stemme om dette forslag så det kan blive vedtaget jeg er meget spændt på

har for vane at rette sig ret meget efter noget som helst hverken efter hvad menneskerettighederne

men jeg håber da i det mindste at regeringen vil rette sig efter et beslutningsforslag vedtaget her i tinget

at man vil rette sig efter beslutningsforslaget og føre pengene tilbage

skal ske en mere strategisk tilgang til udviklingsbistanden hvor man dels koncentrerer midlerne på færre lande

ikke mindst øger nødhjælpen i nærområderne betragteligt og især i en tid hvor der er mange mange flygtninge der flygter fra nærområderne så det er ikke kun for at være altruistiske det er også i egen interesse at vi gerne vil fastholde en højere udviklingsbistand som sagt

men ikke måden jeg vil dog gerne understrege at vi deler forslagsstillernes utilfredshed med regeringens ageren i den her sag det hører ingen steder hjemme at en mindretalsregering uden nogen som helst form for parlamentarisk opbakning laver så markante justeringer i tidligere vedtaget politik det burde ikke være normen i dansk politik hvis man som regering er utilfreds med de love man overtager

man skal altså ikke snyde på vægten og justere administrativt og så bagefter regne med politisk opbakning så alt i alt

jul og et rigtig godt